denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser når east stratcom der er en offentlig myndighed laver lister over indlæg i medierne der mistænkes for at videregive en fremmed magts

at den søger med løgne og falske fortællinger at underminere tilliden til vores medier og obstruere en demokratisk faktabaseret debat

som de gør bedst nemlig at udstille og punktere pro kreml misinformation baseret på åbne og transparente kilder der er rigeligt at tage af i går beskrev politiken en konkret sag hvor der sættes spørgsmålstegn ved grundlaget for taskforcens afdækning så bliver det sværere sværere at afprøve påstande og så risikerer taskforcen at blive sårbar for beskyldninger om utroværdigt og selektivt kildevalg og dermed for udøvelse af simpel modpropaganda det ønsker jeg ikke

gjorde vi i ministeriet i øvrigt derfor i går taskforcen opmærksom på gennem vores eu repræsentation i bruxelles det er ikke min opgave at forsvare hvad taskforcen gør eller deres specifikke kildevalg det må de

set selv afgøre men jeg har retten til at kritisere det er dog i denne sag vigtigt at huske på at taskforcen overordnet set gør et godt og et helt nødvendigt stykke arbejde som danmark støtter op om der vil altid blive begået fejl men det diskvalificerer ikke hele det arbejde som foregår med at modgå pro kreml misinformation

bakkes op massivt af de andre europæiske lande jeg har

med for eksempel min kollega boris

udenrigsminister som i den grad lægger vægt på at den her type arbejde foregår fordi bekymringen i forhold til den russiske misinformation er så stor som

punkt for selve east stratcom er en skændsel for europa som ellers er et område der er præget af ytringsfrihed her har man oprettet en offentlig gabestok man stiller godt nok ikke folk op uden for kirkedøren hvor man kan spytte på dem men man laver

nogle lister over holdninger som man så erklærer for femte kolonne eller landsforræderiske fordi man mener at de er i overensstemmelse med en fremmed og truende mener mange magts narrativer

jobs i bestemte områder hvor man skal være en troværdig person fordi eu altså en offentlig myndighed har beklikket ens troværdighed og

på en liste hvor man er en form for femte kolonne derfor kan jeg ikke forstå at udenrigsministeren kan sige at det her

artiklen om ytringsfrihed som jeg læste højt før for dette er indblanding fra offentlig myndighed det er da indblanding at man bliver sat på lister det kan da ikke være rigtigt at

ministeren kan forsvare det samtidig med at man laver de her lister over folk som altså dermed mistænkes for at være femte kolonne eller eller landsforrædere imødegår east stratcom russisk propaganda med egen propaganda med eu propaganda hvor de meget ofte

ikke fordi jeg vil forsvare russisk propaganda jeg absolut ingen grund til men der er bare ingen grund til at man begynder at bruge de samme midler som

man synes er ubehagelige altså fordi der er nogle der er propagandistiske så bliver man selv propagandist

at skrive og ytre sig som man vil der bliver ikke anlagt nogen sager man bliver ikke dømt ved en domstol

i går kritiserede east stratcom men det bliver sagt at det er en enkelt fejl de har begået hvor de har begået modpropaganda

det er faktisk det arbejde

derfor bør det lukkes hvis man er modstander af

bruger man jo russiske metoder som er

som foregår det er det der er opgaven hver

man kan påvise at der er en fejl skal den påpeges det er det der er det fantastiske ved at bo i den her del af verden

kan vi så gøre gennem den frie presse eller vi kan påtale det fra politikeres side fra ministres side

i orden det skal lige netop være

at der er mange no go zoner i sverige så bliver man sat på listen så er man

for kreml hvis man skriver at eu er splittet og at europa er truet af muslimsk indvandring så er man propagandist for kreml så bliver man sat i gabestokken

en modpropaganda af rang

alle de her ting det

i overensstemmelse med sandheden det her er holdningsområder hvor det er legitimt at have andre holdninger så

produkter der kan justeres for at imødegå tvivl om dens arbejde og hensigter det er så fejlagtigt

som en annoncering af af en evaluering af taskforcen som jeg tidligere har svaret

et skriftligt spørgsmål fra udenrigsudvalget det er spørgsmål to og tredive af tyvende december to tusind og seksten er det op til eus fælles udenrigstjeneste at forestå evalueringer af dets virke taskforcen arbejder løbende med at forbedre sine produkter og udenrigsministeriet har en konstruktiv dialog med taskforcen

holde et selvfølgelig nødvendigt og oplagt

som altså er en offentlig gabestok over folk

som man erklæret ikke kan lide i eu fordi man mistænker dem for at videregive en fremmed stats narrativer som man kalder det så mener jeg at udenrigsministeren burde søge at forsvare deres rettigheder for de har ret til ytringsfrihed og det kan ikke passe at vi skal finde os i at danske borgere som bare

sættes i en gabestok

hvorfor ministeren ikke vil forsvare danske borgeres rettigheder det er det ene det andet er så det her med en evaluering hvor jeg efterhånden bliver mere og mere forvirret over om der kommer en evaluering eller ej

kommer der bare en intern snak mellem nogle embedsmænd dernede som vi andre ikke kan få indblik i

jeg mener jo at der i den grad er brug for at der er nogle der læser det her kritisk igennem og

på deres nyhedsbrev og deres piktogrammer som jo er stærkt propagandistiske det er der vist ikke nogen der kan

det første offer i en krig og når de to magter

er det vel egentlig ret naturligt at der bliver fortalt vanvittige historier fra

tro på den ene side burde vi ikke forsøge at få et objektivt syn på det

over for dem og tager en dialog med dem om det resten foregår i en åben og fri

debat og skal foregå i en åben og fri debat

east stratcom og så tager vi en diskussion om det og jeg er sikker på at det også

fri debat hvor man satte spørgsmålstegn ved andres holdninger og så kom med modargumenter i stedet for at liste op og lave karaktermord på folk det er da helt forkert især når det drejer sig om ganske banale emner derfor mener jeg at der skal laves en evaluering og at den skal ud i offentligheden

en taskforce som har de her propagandistiske og gabestokagtige opgaver det kan da ikke passe at vi skal gøre det uden at kunne se en offentlig evaluering af

og fri debat det gør vi i europa generelt og det

det her til at man er imod en åben og fri debat

at eu er svækket splittet er truet af islamisk indvandring er så et

en undertrykkelse af ytringsfriheden det er da ikke fakta det er en holdning og det

der

voldtaget af flygtninge det endte jo nærmest med at der var demonstrationer i tyskland i arrigskab over det så viste

der skulle kunne opstå uenighed om at det

vi skal være kritiske over for det arbejde der foregår

fuldstændig enig i det skal vi være men der er ikke tale om at der

kommer efter at en fængselsstraf til yüksekdağ relateret til terror og propaganda er er blevet endeligt stadfæstet i november måned sidste år ifølge den tyrkiske forfatning kan et parlamentsmedlem miste sin plads i parlamentet hvis der ligger en endelig juridisk afgørelse der medfører fængselsstraf samt efter at parlamentet er blevet orienteret om afgørelsen i plenarsalen vi følger situationen og udviklingen i tyrkiet

om vi har fat i det rigtige

undskyld

troværdighed afhænger af dets medlemmer og dets handlinger jeg kan love at vi vil arbejde for den bedst mulige sammensætning af rådet og det gælder selvfølgelig også andre fn organer med menneskerettighedsfunktioner beslutninger om stemmeafgivning er altid konkrete vurderinger der kan være formelle kriterier for valget det kan være spørgsmål om organets geopolitiske sammensætning og dets relevans samtidig indgår overvejelser om at støtte de bedst mulige kandidater

vil kunne påvirke landet positivt at blive inddraget i den internationale dialog som medlem af et menneskerettighedsorgan det drejer sig om komplekse afvejninger om danmarks internationale samarbejde med en lang række lande

november måned sidste år ifølge den tyrkiske forfatning kan et parlamentsmedlem miste sin plads i parlamentet hvis der ligger en endelig juridisk afgørelse der medfører fængselsstraf

efter at parlamentet er blevet orienteret om afgørelsen i plenarsalen vi følger situationen og udviklingen i tyrkiet tæt

under et besøg i tyrkiet i september måned sidste år mødtes den tidligere udenrigsminister herre kristian jensen personligt med figen yüksekdag det var som jeg kan forstå det et ganske vellykket møde med gode og substantielle meningsudvekslinger regeringen har således haft en direkte dialog med hdp

medformanden selv i november vedtog et bredt flertal i folketinget v tolv som opfordrer regeringen til at arbejde aktivt for hdp parlamentarikernes løsladelse vi har også af den grund bevågenhed omkring sagerne mod hdp medformændene og hdp politikerne for et par dage siden overværede den danske

istanbul eksempelvis et retsmøde i sagen

dette gælder dog ikke kun sager imod hdp

imod civilsamfundsaktører og journalister som understreget ved tidligere lejligheder her i folketinget følger vi sagerne mod hdp parlamentarikerne men også situationen generelt ganske nøje og tager dem løbende op i vores bilaterale møder med tyrkiske samtalepartnere vi tager derudover op i eu kredsen både i bruxelles

relevante internationale fora

og bruger ved passende lejligheder blandt andet fængslingen af hdp parlamentarikeren som eksempel på den negative udvikling i min egen dialog med den tyrkiske udenrigsminister eller andre repræsentanter

med hensyn til demokrati retsstat og menneskerettigheder op hver gang vi

og det har jeg allerede gjort ved det første møde

sandsynligt at jeg også i fremtiden kommer ind på fængslingen

siden er de her to partiledere dmirtas og yüksekdag blevet anholdt og

det er ret lang tid når man tænker på

offentligt ansatte er blevet afskediget og

folkevalgte demokratisk valgte politikere

bekymret det er det tredjestørste parti vi har gøre med og som sagt er

den forhenværende ministers besøg i tyrkiet

den er overskredet hvad vil ministeren

reagere kraftigt for eksempel ved indførelse af dødsstraf det er man heller ikke i tvivl om tror jeg i

man ikke taler om røde linjer men at man godt er klar over at selvfølgelig er der grænser

to tusind og seksten hvis man ser på danmark under et men det gør sig desværre ikke gældende i nordsjællands politikreds hvor der er sket en stigning og femten

seksten det tager jeg selvfølgelig meget alvorligt det er voldsomt krænkende at blive udsat for indbrud

hvor frygteligt det må opleves hvis indbruddet

man er hjemme jeg ved også at nordsjællands politi tager indbrudskriminalitet meget alvorligt og at politikredsen inden for de seneste måneder har forstærket indsatsen i kredsen den forstærkede indsats

omfatter blandt andet oprettelse af en særlig indsatsgruppe som betyder en ekstra prioritering i kredsen i kredsen af indbrudsområdet derudover har man i kredsen sat ind

på s togsnettet

brug af ny teknologi der er altså sat en række initiativer i værk for at man i kredsen får bekæmpet det stigende antal indbrud i sidste uge fremlagde

regeringen tre nye tiltag som skal styrke indsatsen mod indbrud og som

skulle virke i i hele landet og naturligvis også i nordsjælland det første tiltag indebærer at vi laver en helt ny indbrudsparagraf i straffeloven det andet indebærer at vi skærper straffen med en tredjedel for de kriminelle der med fuldt overlæg vælger at begå indbrud mens nogen er hjemme og det tredje tiltag handler om at sikre særlig fokus hos politiet på indbrud og på omrejsende kriminelle indbrud er og skal fortsat være et prioriteret fokusområde hos politiet

erfaringerne fra de tidligere taskforces

nu etableret to nye særlige efterforskningsfællesskaber i henholdsvis det østlige og vestlige danmark jeg forventer mig meget af disse koordinerende enheder og taskforces der med rigspolitichefens ord skal være en knytnæve mod kriminalitet særlig i forhold til bekæmpelse af indbrud

vil efterforskningsfællesskaberne betyde at politiet meget mere håndfast

der går på tværs af kredsene det vil også betyde at vi kan få sat hårdere ind over for de omrejsende kriminelle der begår indbrud

tyvene når at flygte og politiet kommer først rigtig rigtig mange timer efter

vi ved jo alle sammen godt at vores politi som

det er også det man hører lokalt her i søllerød i nordsjællands politikreds nemlig at politiet er meget presset de har ikke ressourcerne til at prioritere det her område så hvordan vil hvordan vil ministeren få det her til at fungere

det er selvfølgelig godt at ministeren og det må jeg sige

vælger ar sige at der skal være en særlig indsats på det her område

generelt har det indtryk at der

kan udføre det i virkeligheden så hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at sikre at vi måske får nogle flere betjente og lignende det har vi jo allerede lavet nogle aftaler om men måske

anklagemyndighedens særlige fokus på to tusind og sytten

til at politiet skal komme når man ringer det godt lige slå fast det er ikke til diskussion og så skal vi jo som naboer alle sammen gøre hvad vi kan for at være

årvågne og kontakte politiet politiet

altså en gruppe borgere her altså halvfems husstande som er gået sammen om et privat vagtværn

sted er en en falliterklæring det burde ikke komme dertil fordi det jo selvfølgelig er en politiopgave så jeg

vil gentage mit spørgsmål hvornår kan borgerne forvente

bestemme hvordan man har nabohjælp nabohjælp i det her samfund men det skal ikke være sådan

nu betaler vi penge for et privat vagtværn fordi vi ikke tror på at politiet kan komme det er et skråplan

og siger at hvis der er er indbrud

der i en periode har været problemer med at skaffe tilstrækkelig

til at afholde prøverne det er nu engang en forudsætning

som lægger et særligt pres på systemet det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende rigspolitiet har derfor iværksat en række initiativer nu for at nedbringe ventetiderne i to tusind og seksten er der i vidt omfang ansat civile prøvesagkyndige i politikredsene som

supplement til de politiuddannede prøvesagkyndige derudover forsøger man i kredsene at fastholde de politiuddannede prøvesagkyndige længere og ansætte vikarer samt stille krav om overarbejde

også i enkelte politikredse indledt dialog med de lokale kørelærere om hvordan man nedbringer de høje dumpeprocenter og tilrettelægger køreprøverne bedre det er forventningen at de tiltag vil bidrage til at vi får nedbragt ventetiden på

jeg troede faktisk ministeren ville sige noget om at det også handler om at det er de sytten årige

jo ikke kun de atten årige der skal tage kørekort

et et ønske fra folketingets side at der skulle indføres mulighed for at sytten årige kunne tage

det har vi også selv støttet men man må jo sørge for fra justitsministeriets side at der er det beredskab der skal til for at det kan lade sig gøre hvad mener ministeren

kan iværksætte for at reducere dumpeprocenterne og undgå de her unødige belastninger

hver gang der er nogen der dumper så belaster det jo

der er nogle der gør det her bedre end andre det tror

det så er der for lang ventetid derfor har jeg bedt

rigspolitiet om inden udgangen af marts

til tiltag der kan nedbringe ventetiderne på køreprøverne om det så

må vi se men de har lovet mig og jeg har bedt om

sidste år er der iværksat en række tiltag for at komme det dybt kriminelle miljø på christiania til livs skabe tryghed i området blandt andet ved at etablere yderligere belysning rydde buske nedlægge hegn og som som spørgeren måske er bekendt med

har københavns politi vurderet at der skal foretages videoovervågning af

nu vurderer fungerer bedst det gælder selvfølgelig også

vi har jo også noteret os i dansk folkeparti at man har bebudet at der kommer nogle steder hvor man måske vil gå ind og

christiania jo også er andet end

kommer fra landet ved jo godt hvor meget fire og tredive ha

det er lidt større end at et kamera

dække et sådant område nu siger ministeren jo selv at at man har

efter seks og fyrre år som fristad måske var på sin plads

på christiania men når nu lyset kommer op er

filme både om dagen

en rigtig god idé at vi sætter ind med markant mere videoovervågning af de steder i danmark blandt andet christiania hvor der i særdeleshed foretages ekstremt store sortbørshandler og narkohandler som jo både i omfang af økonomi og også af menneskelig tragedie

en kende triste over at der ikke ligger en større virketrang hos den nye justitsminister end bare at sige at

ligger som sådan en politiopgave nu skal vi jo se hvad der

kommer til at ske jeg ved at ministeren selv har en baggrund som speditør det har jeg også selv

grundfos da ministeren var der og det betyder jo også at man skal sørge for at få en større grad af sagsefterforskning og med flere kameraer kan vi opklare flere typer af kriminalitet

vil bare ikke vurdere hvor det skal være eller hvordan det skal være eller i hvilket omfang for det tror jeg at politiet er bedre til jeg er helt sikker på at spørgeren

kunne gå ud og pege nogle steder ud som vi synes kunne være interessante men jeg synes

efterforskning derfor mener jeg at det må være politiet der vurderer hvor og hvordan videoovervågningen

kvalitet så man også kan genkende hoveder på billederne hvis vi skal have en større opklaringsprocent af den kriminalitet som der foregår på christiania så skal vi også byde ind med langt flere

videoovervågning på christiania er at man ved hvor meget der er helt med på at vi har set nogle synlige kameraer blive pillet

det giver god mening med overvågning på steder hvor der er meget kriminalitet samtidig skal vi jo ikke overvåge alle mennesker på ethvert sted i kongeriget og der er allerede i dag

på offentlige steder hvor det giver mening reglerne der gælder på dette område er umiddelbart udtryk for en passende balance mellem hensynet til trygheden og opklaringen af kriminalitet

almindelige lovlydige borgere ikke skal overvåges

ikke udelukke at der kan være situationer der kan give anledning til at ændre på reglerne og i sådanne tilfælde skal vi

overvågning af butikslokaler hvor der så vil være

man må bare sige set i det lys har nogle ekstremt stramme regler der faktisk forhindrer rigtig mange virksomheder i

en større del af gadearealet vi ved at banker og pengeinstitutter har nogle særlig vide beføjelser men ganske almindelige forretninger

jeg tror faktisk at det ville være rigtig gavnligt at man havde den mulighed

også set i lyset af at politiet er i gang med et et større pilotprojekt om kortlægning af

er det jo interessant for myndighederne at have kendskab til dem hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation

vil egentlig bede ministeren om at forholde sig til det her med at en passende balance

men ministeren vil jo ikke afvise at lave reglerne om så hvor kunne ministeren

kan der være rigtig rigtig god mening i at der er overvågning

meget kriminalitet nu kommer spørgeren jo selv ind på det her pilotprojekt der kører i københavn i øjeblikket og jeg synes det giver rigtig god mening

jeg synes måske bare vi skylder hinanden at se på hvad resultatet af det her

ikke afviser at det kan blive nødvendigt for jeg synes at danskernes tryghed er noget af det vigtigste

bruge dem fordi det er vigtig dokumentation men det rejser jo

projekt hvor man kortlægger de her kameraer hvad der også er godt

nødvendigvis medføre en debat af de regler der er for hvad vil der skulle ske med de kameraer der hænger ulovligt som kan være interessante for myndighederne

jeg siger det offentlige rum og at det var private kameraer

ordentlighed bør kigge på

at vi sikrer danskernes tryghed

alle steder i kongeriget fire og tyve syv men der er nok

den debat kan vi tage åbent i folketingssalen hvis det er det

se det i en sammenhæng jeg står bare her og siger set er meget åben over for at lave det der er sund fornuft og

mod blandt andet omrejsende kriminelle

otte og fyrre patruljevogne og der er opsat stationære kameraer fire og tyve steder rundtom i landet det er naturligvis politiet der vurderer hvor det giver bedst mening at sætte

i dag har det rigtige antal kameraer til rådighed

politifaglig vurdering men jeg vil selvfølgelig lytte til

men som vi diskuterede i salen sidste fredag

har vi jo i fællesskab tilkendegivet at der allerede i år skal ske en udvidelse så der kommer stationære anpg

ved flere grænseovergange i sønderjylland

desuden forventes yderligere anpg

at reagere på anpg kameraer er et rigtig godt eksempel på hvordan den politimæssige indsats for eksempel i grænseområdet kan understøttes af ny teknologi det kommer vi til at se meget mere af i de kommende år og

mellem dansk folkeparti og et par partier på venstrefløjen der også tilsammen har et flertal

ulovlig cabotage og og social dumping så jeg synes egentlig at det ville være på sin plads at ministeren lige stak

vil have mere af det her og

hvis det vi ønsker

alle grænseovergange i sønderjylland

sat de her kameraer op

et spørgsmål agter regeringen at gøre det før et flertal i folketinget måske beder regeringen om at gøre

skal bruges til og jeg har godt bemærket at en ordfører fra fra dansk

det er klart at når kameraerne er der så kan vi jo bruge dem til det som

synes de skal bruges til så antallet af kameraer

flere kameraer der holder øje med det og filmer i begge retninger

skal vi i folketinget næsten sidde og placere dem

man kigger på hele grænsen mellem danmark og tyskland og så har kameraer med nogle meters mellemrum

at spørgeren og jeg godt kunne sætte os ned

hele tiden insisterer på at politiet også har en vurdering af hvordan det bedst giver mening

en risiko for at man kunne blive snuppet uanset hvilken grænseovergang man benyttede

selvfølgelig startede med at sørge for at de her kameraer

samtlige grænseovergange mig bekendt

og når ministeren jo samtidig klart kan fornemme at der er et flertal i folketinget der er klar til at rykke på det her punkt så forstår jeg ikke at regeringen ikke bare med det samme tilkendegiver at den holdning

hele igennem og se hvordan vi bedst sikrer gode investeringsvilkår i danmark også for de mange små og mellemstore virksomheder danmark har løbende sat selskabsskatten ned så satsen i dag er på to og tyve procent det er på niveau med for eksempel sverige vi skal også fremadrettet have en konkurrencedygtig

i en debat i to tusind og tretten da s r sf regeringen sænkede selskabsskatten fra fem og tyve

svenskerne netop fra januar

sagde og jeg citerer min gode kompetente kollega

det her forslag sænker vi selskabsskatten for ud over et højt uddannelsesniveau god infrastruktur og et velfungerende velfærdssamfund ser udenlandske investorer på skatteniveauet når de overvejer

i danmark sverige norge eller england skal vi ignorere det faktum og miste arbejdspladser på den konto mit svar er nej

så var en melding fra en k minister men det var regeringens politik at sænke selskabsskatten så er spørgsmålet

betyder det så at ace fradraget er noget regeringen igen vil smide på forhandlingsbordet og vil gennemføre

hundrede procent ved at vi er en regering som

nøje med i hvad der sker i udviklingen i vores nabolande

største samarbejdspartnere og det gælder de generelle rammevilkår ligesom det gælder selskabsskatten så hvis det bliver nødvendigt at vi sænker selskabsskatten både den formelle men også den effektive for at vi er konkurrencedygtige så gør vi det og forhåbentlig også med hjælp fra socialdemokratiet

risikerer vi jo at investeringer og arbejdspladser flytter ud af eller går uden om danmark

konkurrencevilkår i danmark blandt andet også til skatteniveauet men vi følger situationen nøje

sf traf da man lavede den sidste skatteaftale

vi ved at der er rumlerier i både norge og sverige omkring det

rumler med det og så bliver vi nødt til at være opmærksom på det i danmark hvis vi skal sikre konkurrencevilkår og

i danmark og det er det flag som vi hejser fra regeringens side vi er hele tiden parat til at sikre arbejdspladser og investeringer i danmark

meget gerne i samarbejde med socialdemokratiet også

kræfter der arbejder på at vi skal sørge for at det

selskabsskat sådan at de virksomheder der er aktive i danmark

den vej bidrager til til velfærden i danmark men hvad er regeringens position i forhold til at vi skal sikre at der er en

fordi vi også ved at selskabsskatten er blandt de mest forvridende

danmark vokser sig større og investerer i ny teknologi som kan være med til at sikre vellønnede arbejdspladser

lille åben økonomi nødt til at se på hvordan andre lande agerer

konkurrencevilkår så hvis svenskerne nordmændene

dette folketing tilkendegivet i en diskussion om demokratiets tilstand i danmark regeringens holdning er at folketinget selvfølgelig skal have fuld mulighed for at granske regeringens arbejde under de former som folketinget i øvrigt måtte vælge at have

spørgsmålet om åbne samråd som jo har været omdiskuteret lige siden deres indførelse og

på de arbejdsformer og samarbejdsformer som folketinget og regeringen har det skal være sådan at man i et

åbent demokrati har muligheden for at kunne varetage sin opgave som medlem af folketinget

som oppositionspolitiker med mulighed for at kigge

derfor synes jeg også at den debat som ministeren

er gavnlig at tage i medierne sådan som ministeren også

bare gerne takke for regeringens tilkendegivelse af

politikere en sund debat i forhold til vores folkestyre det er korrekt at det store antal samrådsspørgsmål så er grupperet i et mindre antal samråd heldigvis for det og derfor har antallet af afholdte samråd da også haft et mindre udsving det er heldigt vil jeg sige set i lyset

af kvaliteten af nogle af samrådsspørgsmålene jeg synes vi har set dårlige eksempler hvor emnerne der er blevet behandlet har været uvæsentlige eller forældede i en sådan grad at det ikke er udtryk for at tage vores folkestyre seriøst alle partier har givetvis en andel i det men spørgeren er nok bekendt med at han i hvert fald ikke skal kigge langt i sit eget parti for at se nylige eksempler det vigtige for mig er at vi i denne debat søger at være enige om at omgås demokratiet ansvarligt og det

og blev drøftet ministeren deltog ikke selv i seminariet

men regeringen var heldigvis repræsenteret

vi netop kan diskutere indholdet men jeg synes også det er værd at konstatere at den opgørelse der så efterfølgende er blevet lavet af folketingets administration og som bliver anvendt i det videre arbejde i udvalget for forretningsordenen jo viser at de udsving som er i

gennemsnitligt folketingsår er der tre

folketingssamlingen to tusind og femten til seksten korrekt

gennemsnittet derfor er det også væsentligt

også vil blive arbejdet videre med i udvalget for forretningsordenens underudvalg jo selvfølgelig foregår på på et oplyst grundlag og det er også derfor

selv om der ganske rigtigt er eksempler på samråd hvor man måske kan klø sig i nakken og

bliver afviklet på det her tidspunkt det er måske en for længst forældet sag eller for den sags skyld er eksempler på samråd der måske fører til at en minister må gå af eller at andre ministre får en næse

størstedelen af de samråd der bliver gennemført i folketinget åbnede som lukkede fuldstændig relevante og temmelig

min egen opfattelse er at en del af det her

er udelukkende på de åbne samråd

nødt til have en åben diskussion med hinanden om om det virkelig er det vi vil spille skuespil det enkle svar lyder

så kan folk bare lade være med at spille skuespil

men jeg mener faktisk fortsat at det store brede antal af samråd den store masse af dem er fuldstændig relevante nogle er endda

det som borgerne vil opfatte som lettere kedsommelige

politik jo når det fungerer og demokratiet

det er parlamentet selv der definerer sin rolle men derfor skal vi også have en diskussion og jeg kunne godt tænke mig hvis jeg må have

spørge tilbage det er heldigvis gået lidt af mode

alle åbne samråd ser man politik udfolde sig

udfordring at vi så ikke får besvaret spørgsmål som måtte være relevante

og som jeg også håber at regeringen vil deltage

sidste ende er det her ikke mit kald men

der ikke være noget formål med at fastsætte et nationalt mål men jeg deler helt konservatives opfattelse af at på det tidspunkt skal vi have set på målet for

tredive og når vi nu ved hvad det danske non ets

siden ministeren jævnfør svaret på spørgsmål nummer s

uden for kvotesystemet i to tusind og tredive de to mål danner sammen med kvotesystemet rammen om regeringens klimapolitik frem mod to tusind og tredive

vil tilsammen sikre at danmark bibeholder et højt tempo for den grønne omstilling de to

være vigtige milepæle på rejsen mod vores langsigtede mål i to tusind og halvtreds om danmark som et lavemissionssamfund der er uafhængigt af fossile brændsler regeringens ve

må samtidig understøtte at danmark får det mest integrerede markedsbaserede og fleksible energisystem i europa og inspirerer andre lande til at udvikle deres energisystem i samme retning på den måde er danmark med til at skubbe den globale udvikling mod lavemission i kombination med en ambitiøs indsats på dansk

det var i to tusind og sytten

set i international sammenhæng nok et af de mest ambitiøse mål overhovedet og så får vi jo et reduktionsmål fra eu i to tusind og tredive

plads vi har fået kommissionens foreløbige udspil tilbage i

en masse ting der ikke er indeholdt i et mål

men som er nødvendige for at vi kan leve op

forestiller ministeren sig at man kan samle det hele og være sikker på at nå parisaftalens mål ved blot at have et

og tredive som i øvrigt ikke er specielt ambitiøst i forhold til

fra de ni og tredive procent i ikkekvotesektoren

nå et mål om at halvtreds procent af energiforbruget

det mål som vi påtager os fra eu

at indfri det mål ligesom vi i forhold til

mål der er for to tusind og tyve for det ikkekvoteomfattede område jo mere end opfylder

mål jeg har i de seneste dage deltaget i energi og klimaministermødet i eu

række andre lande har noget sværere ved at nå målet blot for to tusind og tyve

et samlet reduktionsmål for danmark er jo den brede ramme

sikre os at vi kommer hele vejen rundt i alle hjørnerne og og sørger for at vores reduktion på alle punkter

effektiv nok til at vi kan nå i mål med

og halvtreds der er uafhængigt af fossile brændsler regeringen er dertil klar til at påtage sig et ambitiøst mål i to tusind og tredive for reduktion af udledninger uden for kvotesystemet det vil sige primært transport og landbrug regeringen vil også arbejde for at reduktion i transportsektoren i høj grad kommer til at ske på baggrund af fælles eu krav

om nul procent avancerede biobrændstoffer i brændstof til al transport fra to tusind og tyve dermed har regeringen forøget kravet i forhold til målet fra eu regeringen har således en ambitiøs klimapolitik der skal sikre at udledninger af drivhusgasser og forbruget af fossile brændsler fra transportsektoren falder frem mod to tusind og halvtreds regeringen har ikke planer om at indføre initiativer som forbud eller lignende der har til formål

at vi endnu ikke kender hastigheden i udviklingen af teknologier på transportområdet teknologiudviklingen vil have meget stor indflydelse på såvel udformning som timing

om om drastiske effektfulde politiske initiativer

på at vejen frem her er at der stilles krav til bilproducenterne det gøres der blandt andet i eu sammenhæng hvor der er krav til hvor langt bilerne

blive strammet yderligere ligesom der kan

tegn på at der er brug for kraftige incitamenter og stærke virkemidler til at sørge for

den sidste fossilbil gerne skulle blive solgt

og hvad lægger regeringen til grund for

for hvornår

tænker ministeren at det er helt umuligt

man har jo forbudt andre ting for eksempel da man fik kendskab til hvor giftigt kviksølv er og så

brugen af det det samme er vel tilfældet med fossile

vil sige at efter to tusind og halvtreds kan der sagtens også køre en enkelt benzinbil

det afgørende vil være at vi producerer så meget vedvarende i to tusind og halvtreds

til en snak så de også kommer til tage medansvar for at få fundet en løsning så vi ikke kommer til at opleve prisstigninger i den her

større prisstigninger det er vi meget opmærksomme på for at hjælpe disse mindre værker har vi i regeringen foreslået at ophæve kraft varme kravet og brændselsbindingen til naturgas for de mindre kraftværker uden for kvotesektoren i sammenhæng med opfølgning på afgifts og tilskudsanalyserne det vil forbedre forbedre selskabernes muligheder for at opnå lavere varmepriser gennem konvertering til biomassebaseret fjernvarme i energiforligskredsen genbekræftede vi over for hinanden i to tusind og fjorten at grundbeløbet bortfalder ved udgangen af to tusind og atten som det hele tiden har været planen forligskredsen besluttede desuden at indlede drøftelser af fjernvarmens rammevilkår efter grundbeløbets ophør når

der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at færdiggøre de sidste delanalyser af afgifts og tilskudsanalysen

sideløbende andre analyser i gang i forhold til grundbeløbets bortfald og fjernvarmens rammevilkår vi vil gerne have præcis viden om udfordringernes omfang og blive klogere på hvordan værkerne konkret tackler situationen det er klart at resultaterne skal være med til at sikre de bedste betingelser for fjernvarmens rammevilkår det er i forbrugernes interesse at vi har en moderne fjernvarmesektor som ikke er subsidieret i milliardklassen men er robust og kan stå på egne ben så til spørgeren kan jeg sige vi ligger bestemt ikke på den lade side jeg ser frem til snarest at kunne

ikke bare lade i stikken

ministeren inden han selv blev minister havde meget travlt med at finde løsningen på det her og indtil flere gange spurgte den daværende minister hvornår der kom en løsning

jeg bare gerne høre hvordan vi skal forstå det her med at vi

den afgifts og tilskudsanalyse er jo blevet udskudt så mange gange

jeg synes det virker som om regeringen taler rigtig rigtig meget om at gøre noget for lavere varmepriser særlig når pressen ringer

sker lidt mindre når

gav tilladelse til at de kunne have en brændselsproduktion uden at være bundet til også producere el det er jo et ønske som ikke mindst en række af de mindre værker har og vores to partier gav jo også i fællesskab ved en tidligere lejlighed under den tidligere regering

halvtreds mindre decentrale kraft varme værker mulighed for det det har vi så efterfølgende implementeret og jeg kan sige at det er der en lang række kraft varme værker der har benyttet sig af muligheden for vi ser jo også

som en del af regeringsgrundlaget på mulighederne for varmepumper det kunne også

det er jo en fælles beslutning som de to partier der er repræsenteret på den ene og

her i dag har taget i fællesskab

er at siden vi fik en ny regering har det været lidt småt med fremdriften

det er jo lidt ærgerligt at vi ikke har

energiforligskredsen og lidt hurtigere

den situation hvor vi skal stå her i folketingssalen og efterlyse den handling

være med kun at løse problemerne på papiret og i pressen

jeg gerne løse sammen

og en række af de partier der står bag energiaftalen fra to tusind og tolv også de partier der står bag spørgsmålet om grundbeløbets ophør lad os sætte os ned og få fundet en løsning og sammen med branchen

udviklingen af varmepumper som også kunne være en løsning for en række af de her mindre

en værdifuld ressource der kan bruges som råvare af virksomhederne og virksomhederne efterspørger det den delvise konkurrenceudsættelse af det genanvendelige erhvervsaffald fra to tusind og ti har skabt markedsusikkerhed blandt andet fordi kommunerne stadig må operere på markedet usikkerheden om adgang til det genanvendelige erhvervsaffald har medført manglende investeringer i sorteringsanlæg og teknologiudvikling kommunerne har kun i begrænset omfang ønsket at etablere egne sorteringsanlæg kun til husholdningsaffald eller udbyde sorteringen af det kommunalt indsamlede affald på markedet de private affaldshåndteringsvirksomheder har ikke turdet investere i sektoren fordi de ikke har haft adgang til affaldet der er derfor brug for klare rammer for at sikre de nødvendige investeringer og den nødvendige innovation det er på denne baggrund man skal se regeringens forslag udspillet ligger i forlængelse af at regeringen vil sikre at offentlige aktører ikke gennemfører erhvervsaktiviteter

at der er tale om et udspil fra regeringens side det skal drøftes politisk og jeg lægger stor vægt på at lytte til branchens synspunkter jeg går som ansvarlig minister meget op i at sikre at en eventuel ny regulering tager højde for kommunernes planlægning og investeringer

vil tvinge dem til at sælge det har de jo selvfølgelig undret sig over fordi de siger hvordan står vi egentlig på et marked når når dem der skal købe ved at vi ikke må beholde det det er måske en dårlig forhandlingsposition så siger ministeren at

at gøre det her på en måde så kommunerne har mulighed for at planlægge ordentligt og tage hensyn til de investeringsbeslutninger der foregår ude i kommunerne skal det forstås sådan at kommunerne burde have vidst at det her var på vej

der har investeret i plast eller andre sorteringsanlæg til genanvendeligt affald ude i kommunerne

virkeligheden har handlet i ond tro og skyndt sig

fordi de mente at det ville overgå til private eller er det i virkeligheden fordi regeringen har ændret

i det udspil der er kommet til forsyningsstrategi at indsamling af affald er en kommunal opgave man kan vælge

en erhvervsmæssig aktivitet men det er også således

at der er kommuner der kan have investeret på en måde som måske ikke har været hensigtsmæssig man har gjort det i henhold til gældende lovgivning og det er selvfølgelig klart at det skal vi prøve på at finde en løsning på at få håndteret

den del af opgaven det indgår i den forsyningsstrategi regeringen har spillet ud med og som vi vil indbyde til

og også har en dialog med branchen om

er enormt store prisforskelle bare på et område

svinger fra to hundrede og halvtreds kroner til på den

et potentiale for at gøre tingene mere effektivt det er det der

regeringens forsyningsstrategi det er at gøre tingene mere effektivt og reducere regningen

i den grad har sat det nære og sammenhængende sundhedsvæsen øverst på den

bruge tid på at nævne en masse initiativer men det kan vi tage i nogle

at at det er er korrekt at udvalgsarbejdet som sådan er forsinket men at der faktisk er er ting undervejs som sådan set er blevet sat i gang for eksempel er udvalget på nuværende tidspunkt nået til enighed om at pege på at der skal etableres en specialuddannelse

sygeplejersker målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen praksis det er faktisk et arbejde som som vi sætter i gang allerede nu

det ikke behøver at afvente kan man sige den fulde pakke den endelige afrapportering

er der stadig væk igangværende arbejder og jeg vender tilbage

over ganske mange år

men det har vi i høj grad fordi der har været indspil fra såvel kommuner og regioner

i lige nøjagtig overgangene mellem det kommunale

derfor er vi jo rigtig mange der har ventet på det har været taget

derfor er det fint at ministeren slår fast at det er med den samme vigtighed men jeg spørger jeg også

at man altså ikke er så langt fremme som man

skal vi naturligvis have tingene klargjort og færdigforberedt

jeg tillade mig at sige nej det er ikke det vi taler om vi taler rent faktisk om mindst et års forsinkelse fordi man ikke kan få nogle aftaler

det ellers havde været socialdemokratiets forventning at man kunne hvad tænker ministeren om

er nogen simpel opgave det er faktisk

enormt vigtig opgave jeg vil faktisk gå så langt som til at sige at det måske

sådan set er nogle både langsigtede holdbare og også ambitiøse løsninger

om end jeg også deler ordførerens frustration og

på at færdiggøre sine anbefalinger

i den mellemliggende periode det er også derfor

det er jo ikke sådan at verden er gået i stå fordi et udvalg

at lægge det hele dødt på nær lige et enkelt element som ministeren fremhæver her altså når nu der er så stor en

stor interesse fra de otte og halvfems kommuner og de fem regioners

at vi får det på plads hvorfor er det så ministeren ikke spiller med lidt mere åbne kort

selv om man ikke sidder med inde ved et arbejdsbord der sidder fagfolk rundt om det bord lige nu

komme med de anbefalinger det man så har gjort er at sige

på nuværende tidspunkt nået til enighed om

pege på det her med at etablere en specialuddannelse til sygeplejersker

det er ikke mig der er fagpersonen men når der kommer sådan en melding

nu og her anbefaler at man går videre med det arbejde der handler om at etablere

sygeplejersker som er målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen praksis så synes jeg

at det var en fornuftig melding det er derfor at det arbejde allerede er sat i gang nu

et udvalg har bedt om at få lidt

er ikke en åben debat endnu i forhold til hvad det er de har på bordet den har vi politisk og det synes jeg er vigtigt og jeg glæder mig faktisk over at der er så stor politisk enighed i hvert

men det her skal jo blive til noget substantielt det

skal rent faktisk virke og det tror jeg også vi deler

er jo sådan at de tal som ministeriet svarede på omkring tvangsindlæggelser peger på at der er sket en fordobling både for patienter der har været indlagt inden for en uges tid som bliver udskrevet

fraværet af det nære sammenhængende sundhedsvæsen som vi jo gerne skulle have op at køre

forsinkelse synes ministeren at det er rimeligt at den forsinkelse er kommet set i lyset af hvor

lave den her glidende overgang mellem de regionale og de kommunale tiltag i forhold til

gøre noget aktivt ved i den

levede hverdag mellem regioner og kommuner fordi man ikke har fået et udvalgs

jeg var meget tydelig i går i forhold til

sige hvem der i det her tilfælde har

arbejdsgiveransvaret for at de psykiatriske afdelinger

for vold det var mange af de ting vi diskuterede i går

at et udvalg har bedt om lidt ekstra arbejdstid jeg mener sådan set at det er udtryk for at det er

en manglende koordination mellem hvad en region og en kommune gør i forhold til indsatser for mennesker som har brug for

er en helhed i indsatserne at der er en sammenhæng i indsatserne

det ikke noget let arbejde det er lidt lettere for os måske politisk er tale om det i overskrifter og i store taler men at gøre det her til noget konkret og virkelig finde ud af

samarbejde kommer bedre fra start til gavn for de mennesker det handler om er der ikke tror jeg snuptagsløsninger og derfor når et udvalg beder om ekstra arbejdstid fordi opgaven er svær

og sammenhængende sundhedsvæsen det udvalg der skal

når man så ser at det er blevet forsinket igen

synes ministeren det er rimeligt at der sker den her forsinkelse når det kan have så

hvordan har det afspejlet sig i den i den praktiske

bruge lidt ekstra tid på at lave en ambitiøs og realistisk og også langsigtet plan for det her felt vil jeg ikke på den måde bare direkte koble

taler vi specifikt om for eksempel udskrivningsaftaler

handleplaner osv som jo er værktøjer man lidt kan undre sig over ikke bliver taget i brug i den grad som som man et eller andet sted kunne ønske sig i forhold til hvad behovene

er givet til den her arbejdsgruppe det undrer mig da at det er det eneste man ligesom kunne være enige om

kommunerne også understøttes og forpligtes i opgaveløsningen på det sundhedsfaglige område

det er hele diskussionen om hvorvidt de rette kompetencer er til stede hos det kommunale sundhedspersonale og det synes

besværligt men vi forventer at det her bliver løst langsigtet ordentligt

med et grundigt forarbejde og det er så det vi skal have

netop i forhold til at sætte det nære og sammenhængende

en politisk aftale om bedre lægedækning

i maj sidste år fik vi lavet en aftale med de praktiserende læger kl og danske regioner om fast tilknyttede læger på plejehjem vi har lavet en national handlingsplan for en styrket indsats for

drøftelse i gang omkring oprettelsen af en hundrede og halvtreds pladser til borgere som har behov for et specialiseret socialpsykiatrisk tilbud

demenshandlingsplan som giver demensområdet et markant og

en ny kræftplan kræfplan iv som blandt andet indeholder en anbefaling om retningslinjer for den kommunale

sådan set for mig et meget klart

at fordi man beder om ekstra tid til at færdiggøre et

der ikke har fortalt ministeren eller ministeriet at man altså ikke havde den fremdrift i forslag

kortsigtede og langsigtede ting i forhold til

har svært ved at finde de ideer og modeller

kan forandre sundhedsvæsenet det er en mistanke lægeforeningen har haft

har været kaldt ind i i arbejdssammenhænge

man først på det tidspunkt hvor arbejdsgruppen skal afrapportere og færdigrapportere finder ud af at det de faktisk har at afrapportere ikke er godt nok her mener jeg jo i hvert fald at i kraft af at det er en embedsmandsarbejdsgruppe med

kommer en forsinkelse i det sidste spørgsmål spurgte jeg ministeren og

har givet udtryk for omkring væsentlighed

det her ikke er simpelt og derfor har bedt om ekstra tid

frustrerer socialdemokratiets sundhedsordfører er jo den der

grad af motivforskning der så kommer fra forskellige parter undervejs altså så får man da nogle gange

bare at rulle gardinerne ned og sidde og arbejde en mørk nat i stedet for at blive udsat for den form for kritik om at

til et meget meget vigtigt arbejde lad os nu fokusere på

der for alvor leverer et nært sammenhængende sundhedsvæsen som vi fra politisk side har store ambitioner om skal lykkes fordi vi tror jeg deler et ønske og

patienten borgeren mennesket

handler om at se et par år frem citat slut heri ligger der da et helt klart svar

der altså er noget her der ikke er foregået rigtigt man har ikke været ambitiøse nok man har ikke kigget langt nok ud hvorfor finder man først ud af det i en briefing ministeren får når arbejdsgruppen egentlig skal afslutte sit arbejde

er så stor en prioritet hvorfor er det så ikke noget man

har gjort noget ved for eksempel da man selv havde regeringsansvaret

i detaljer jeg er fungerende sundhedsminister og tager ansvaret på mig det er naturligvis mit

kolleger som har haft posten før mig og som også skal have den efter mig i forhold til at være meget meget eksplicit i vores ambitioner på det her felt om faktisk at lykkes med at de forslag til løsninger der kommer skal være langsigtede

ved at der i to tusind og fyrre

at langt flere mennesker kommer til at skulle leve med en eller flere kroniske sygdomme

man er nødt til at være ambitiøs og langsigtet

ikke bliver håndteret godt nok så mener jeg at den tidligere og kommende sundhedsminister har gjort

socialpsykiatriske botilbud som

i arbejdsfasen alt andet var inden for somatikken og det er måske også ret sigende for hvad regeringens ambitionsniveau

til gavn for nogen af parterne hverken inden for psykiatrien eller somatikken så jeg vil høre ministeren når man ser de

hvordan vi politisk i øvrigt bredt blandt

har taget et politisk ansvar har indgået en politisk aftale aftale som den daværende sundhedsminister fru sophie

partier i efteråret det er da i den grad en meget meget vigtig politisk aftale der præcist

sætter fingeren på den problemstilling med manglende sammenhæng manglende koordination manglende samarbejde mellem regioner og kommuner i forhold til de mennesker det her handler om så

en smutter forstået på den måde at det

fylder psykiatrien ét punkt det fortæller måske lidt om regeringens ambitionsniveau på

at det ikke var hensigtsmæssigt at den her rapport er forsinket det er vi så

i sundhedsvæsenet mellem det regionale og det kommunale især for nogle meget udsatte borgere som de psykisk sårbare grupper er burde ministeren så ikke

et lidt tidligere stadie end nu hvor man bare svarer at det er

en diskussion om at det arbejde vi har lavet som på nuværende tidspunkt ret tydeligt er blevet hældt af brættet af mange organisationer

problem at vi gerne vil gøre vores arbejde ordentligt

set indtryk af og det har jeg også en klar fornemmelse af

det nære sammenhængende sundhedsvæsen det

med koordinationen mellem hvordan kommuner og regioner arbejder sammen det vidner høringssvarene

skabe et billede af at vi ikke prioriterer området det gør vi

skiftende regeringer naturligvis sidder og laver justeringer og evalueringer af det der nu er vores sundhedsvæsen og det er nu

en trekløverregering der står i spidsen for det her

har manglet en kaptajn til at lave en en justering undervejs i den her arbejdsgruppes arbejde

er en minister der ved afrapporteringen kan sige

faktisk skal være langtidsholdbart og

de demografiske kald det problemer eller glædelige udfordringer vi så kommer til at stå med

ikke har været håndteret tydeligt nok

hvordan min kollega har ageret på det tidspunkt hvor hun havde kaptajnskasketten

men jeg håber sådan set også at der er enighed

at det er så afgørende vigtigt at den her afrapportering og de her anbefalinger

kan blive implementerbart for at vi rent faktisk komme til at

i januar måned igangsat et servicetjek af offentlig erhvervsvirksomhed som minister for offentlig innovation er det min fornemste opgave at

kritisk blik på om vi har indrettet den offentlige sektor på bedst mulig vis og derfor er det selvfølgelig også helt naturligt

de mange opgaver som den offentlige sektor løser

om snittet imellem den offentlige og den private sektor

skabe de bedst mulige vilkår for vores virksomheder derfor har vi også igangsat

et servicetjek af stat kommuner og regioners adgang til at udføre offentlig erhvervsvirksomhed så vi kan få luget ud i mulighederne og er der særlige grunde til at det offentlige alligevel skal udføre erhvervsvirksomhed

skal det ske på fair og på lige vilkår og her kigger vi blandt andet på prissætningen og hvis man som privat virksomhed oplever at det offentlige går langt ud over sine beføjelser skal det være lettere

herudover laver vi et helhedstjek af kontrolbudsbekendtgørelsen som indeholder regler for

og regioners afgivelse af kontrolbud på egne udbud så vi er altså fra regeringens side i

går ind og udkonkurrerer og modarbejder private entreprenante borgere her i danmark

noget konkret ud af det således at

gå konkurs og må lukke hvad mange af dem jo har

bukket under på grund af offentlig indblanding i

derfor jeg vil appellere til regeringen om at vi gør det her lidt hurtigere jeg

ministeren siger står noget i regeringsgrundlaget om at man gerne

er altså en

allerede da den daværende venstreregering trådte til og allerede før sidste folketingsvalg var det jo en kendt sag at man arbejdede på det her og

det her udvalg som

konkurrencestyrelsens ressort skulle komme

de gratis ydelser med dem der er brugerbetaling på for

på at det offentlige begynder at udføre

har igangsat det arbejde i januar måned og

foråret det er et komplekst og et omfattende arbejde der er rigtig meget lovgivning vi skal se på og vi har samtidig

regeringens side at invitere alle parter med om bord vi holder et dialogmøde med repræsentanter fra blandt andet dansk industri dansk erhverv og mange mange

jeg rigtig meget frem til her håber jeg på at vi kan få nogle flere input til hvor det er skoen trykker og hvor det er virksomheder oplever at det offentlige udøver konkurrenceforvridende erhvervsvirksomhed input

allerede har modtaget fra en række virksomheder vil vi jo tage med os i det videre arbejde

vi som sagt leverer et udspil her i foråret

dagsorden der ligger os meget på sinde fra regeringens side og jeg vil gerne kvittere meget for at dansk folkeparti så utvetydigt i dag siger at det her er noget dansk folkeparti også vil levere opbakning til når det er at vi kommer til at skulle levere stemmerne

står præciseret i den rapport som kom jeg tror allerede var i juni måned to tusind og seksten lang tid før ministerens område blev beskrevet som det er i dag men der kom der jo den her rapport fra konkurrencestyrelsen som netop lavede den her sondring mellem såkaldte gratisydelser

er afsluttet når det er sagt lytter jeg som sagt også gerne til gode forslag fra folketingets partier herunder

dansk folkeparti og alle de mange andre parter og interessenter som har en aktie på det her område og

jeg ser frem til at vi på fredag afholder

og jeg ser ikke mindst frem til at vi i fællesskab

at man ligesom sagde at det var et grundvilkår at hvis

så måtte de private virksomheder dreje nøglen om der er en række områder hvor man kan

forskellige eksempler hentet ind ser bredt på nogle af de her problemstillinger herunder

diskussionen omkring prissætningen som jeg også ved er rigtig vigtig for de respektive

vi kan identificere at det offentlige går ind

dem skal vi have undersøgt og dem skal vi have rettet op på og det er jo ikke bare afgrænset til et bestemt område eller hjørne der har vi jo

en del af det boligbeskatningsudspil regeringen

fastfrysningen i seksten er allerede vedtaget af folketinget fastfrysningen

jeg håber da også at spørgerens parti vil stemme for selv om det ikke

med udspillet indeholder jo meget mere end det spørgeren

en og tyve og samlet set og det jeg appellerer til

kommer boligudspillet i særlig grad landdistriktskommuner som lolland til gode

udsigt til at de samlede boligskatter for

fire og fyrre procent lavere for en typisk husejer på lolland for en typisk husejer i rudersdal er der udsigt til en lavere boligbeskatning end det

femten procent i i rudersdal

er en lettelse i procent også selv om

lolland end i rudersdal så kan man komme

lolland men det synes jeg ikke er er uretfærdigt blandt andet set i lyset af at en boligejer i rudersdal betaler sytten gange så meget

som er utilfreds med regeringens

som ministeren fremlægger som noget der er afbalanceret ikke er

igen igen med regeringens politik ender med at lande hos dem der har mest i nogle af de nordsjællandske kommuner og altså ikke gavner

boligejere der er uden for de største byer

analyser som arbejderbevægelsens erhvervsråd har lavet og deres konklusion er

ikke kendte finansieringen da

giver større ulighed er ministeren enig i den vurdering så kan ministeren jo godt vælge politisk at stå på mål for det og sige

noget som regeringen vælger at gøre men anerkender ministeren at

til det politiske udgangspunkt man man har

og jeg og jeg mener at gode venstrefolk

som henrik høgh og også lars krarup måske er faldet lidt for den skræmmekampagne

jo fremhæver enkelte elementer i vores boligudspil og

det kan man muligvis godt fremføre når det handler om grundskyldsfastfrysning som jo

tilbagebetaling som kommer landdistrikterne mest til

om det øger uligheden altså hvad er regeringens holdning til at

fra danmarks statistik som viser at hver tredje boligejer der vinder på regeringens flade boligskat bor i én bestemt kommune

gentofte kommune det siger jo noget om at

en holdning jeg kan anbefale socialdemokratiet

jeg vil gerne forpligte mig til at sætte mig ind i arbejderbevægelsens

med gentofte kommune er meget relevant

vi opfinder en ny skat det et spørgsmål om at sige at

i den samme artikel som jeg spurgte til i spørgsmålet at

københavn bliver der ikke lavet politik til vores fordel det er dem der også får topskattelettelser der vinder på det hele

grundskylden og siger at hvis du bor uden for de større byer så får du ingenting ud af det her eller meget små beløb

det er isoleret set rigtigt nok

men det er ikke regeringens udspil regeringens udspil er en række elementer

eksempel betales tusindvis af kroner tilbage til boligejere

og hvor skatten i øvrigt generelt bliver sat ned som følge af forsigtighedsprincippet og hvor den ikke bliver sat ned i nordsjælland eller i hovedstadsområdet

appellerer jeg til at man kigger på regeringens udspil i en helhed og ikke hiver enkeltelementer ud

så håber jeg sidst men ikke mindst at at vi når til enighed

danmark skal ikke bidrage til at øge skattekonkurrencen mellem mellem landene når

højeste skattetryk så hvis vi starter den konkurrence

eller eller mit parti men vi må dog erkende at danmark er en del af verdensøkonomien

også hvilken skattepolitik der føres i andre lande

som at vi har konkrete planer om at sænke selskabsskatten storbritanniens beslutning om at forlade eu og valget i usa har sat fokus på mulige selskabsskattelettelser i de her lande

andre lande i verden til at tænke i de samme baner og det er en udvikling

vi som ansvarlig regering overvåger og er klar til

reagere på hvis det skulle være nødvendigt det er sådan jeg opfatter det som erhvervsministeren sagde og det er en linje jeg fuldstændig

danmark skal være et attraktivt sted

har vi ikke nogen konkrete planer om at sænke selskabsskatten det skal der også et flertal til som det er svært at

lande i verden hvor det er allerbedst at drive virksomhed

mange af de lande som vi sammenligner

interesseret i at øge den konkurrence havde det så ikke været smartere af

stå mere fast og sige vi

ned ad den vej i danmark vi skal tværtimod stå fast på at

det selskabsskatteniveau vi har

at se på hvordan vi får sat selskabsskatten ned

holde øje med hvad skattesatserne er i de lande der er omkring os for ellers flytter investeringerne til storbritannien eller til andre lande

to tusind og tretten at beslutte at sætte selskabsskatten ned over en årrække

ikke det samme som at regeringen går foran og har konkrete planer om det det har vi mig bekendt

fordi storbritannien klart har sagt at man vil indgå en skattemæssig konkurrence

hvis man ikke får en ordentlig handel

man gøre storbritannien til et attraktivt land at placere sig i som virksomhed og det presser bare et land som danmark

fordi vi eksporterer meget til storbritannien og fordi en række virksomheder som ligger i danmark kunne have interesse i at ligge i storbritannien

jeg mener erhvervsministeren på ansvarlig vis gør i det

ikke været mere effektfuldt at stå sammen med de andre europæiske lande og sige det er vi ikke interesserede i vi vil gerne have en skat som både gør at man kan drive virksomhed i danmark men jo

men jeg vil advare om at gå ned ad den vej som jeg synes socialdemokratiet lidt går ned ad nemlig at vi skal samarbejde i stort omfang omkring skattepolitikken jeg vil ikke have at den skattepolitik vi fører i danmark skal dikteres

den er sammenhængende med den velfærdsmodel vi har valgt så den indflydelse skal vi beholde på nationale hænder men selvfølgelig har spørgeren da ret i at vi kan samarbejde om at sikre at konkurrencen foregår på ordentlige vilkår men vi kan jo ikke gøre noget ved at storbritannien er på vej til at forlade

giver afdelingsbestyrelsens formand udtryk for at de væsentlige beslutninger bliver truffet hen over hovedet på beboerne og at man får et indtryk af et beboerdemokrati men det er der ikke lejerbo køge bugts forretningsfører

for at have udtalt at hverken administrationen eller organisationsformanden har modtaget nylige henvendelser fra utilfredse eller bekymrede beboere reglerne om organisering af almene boliger hviler på

beboerdemokratisk grundlag hvor beboerne har flertal i alle besluttende organer almenboliglovgivningen indeholder nærmere regler om hvilke beboerdemokratiske organer der kan bestemme hvad det er trist hvis de lokale aktører i fællesskabet ikke er i stand til at tilrettelægge en demokratisk dialog som bygger på indbyrdes respekt og fælles forståelse for problemer som skal løses i fællesskabet men selv i disse situationer findes der i almenboligloven regler for hvem der skal bestemme og hvis man er utilfreds med en beslutning kan den udfordres på forskellige måder for eksempel indbringes for kommunalbestyrelsen beboerklagenævnet eller boligretten det er jo sådan

forelægger de overordnede rammer for iværksættelse

i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse forinden de iværksættes citat slut altså den enkelte afdeling bestemmer selv hvilke aktiviteter og hvilke istandsættelser

sænke udgifterne i den almene boligsektor med

været en tilsvarende diskussion om

truffet og i den her situation står vi altså med med en almenboliglov som siger

som det er tilfældet her i en afdeling ikke selv kan styre hvordan man har viceværter og hvordan man har snerydning men at det er helt rimeligt sådan som det

en lovgivning på området og den lov skal følges

hvis der er nogle ting der er gået galt i forhold til beboerdemokratiet eller lovgivningen

man kan klage til den proces

det vil ikke være muligt med så kort tid at gennemgå ansøgningerne på boligområdet og forklare hvilke dele der er imødekommet og hvilke dele der er afvist eller skal afklares nærmere det vil heller ikke være muligt med så kort tid til rådighed at gennemgå årsagerne til at enkelte dele af forsøgene er blevet behandlet som det er sket men jeg vil gerne forklare spørgeren om min politiske holdning til frikommuneforsøg jeg er stor tilhænger af frikommuneforsøg og jeg er glad for at herre kaare dybvad også interesserer sig for hvilke forsøg der gennemføres på boligområdet frikommuneforsøgene understøtter nemlig en helt central ting for mig som liberal minister

frihed til at få løst de udfordringer kommunerne bakser med i hverdagen i den nuværende lovgivning frihed til at foreslå nye måder at gøre tingene på det er med til at udvikle samfundet og det skaber fremgang jeg ser frikommuneforsøgene som en god anledning til at få afprøvet om der er lovgivning eller regler der skal laves om blødes op eller helt fjernes det er jeg stor tilhænger af især på stramt regulerede områder som for eksempel boligområdet jeg ser gerne at kommunerne i vidt omfang får mulighed for at lave frikommuneforsøg denne tilgang til frikommuneforsøgene understreges også af at regeringen har sagt helt eller delvist ja til sytten forsøg og er positivt stemt over for yderligere elleve forsøg sammen med kommunerne skal de elleve forsøg beskrives lidt nærmere kun fem forsøg

klart at frikommuneforsøgene ikke har til hensigt at give kommunerne mulighed for at modvirke hensigten bag og incitamenterne i regeringens politik i øvrigt regeringen har for eksempel indført et kontanthjælpsloft som skal få flere i arbejde hvis kontanthjælpsloftet skal virke skal der være et incitament til at arbejde og det går ikke at der i et frikommuneforsøg for eksempel gives ekstraordinære huslejetilskud som svækker dette

om at bygge billige små boliger

fordi der står i regeringsgrundlaget som det eneste der står om almene boliger at man gerne

første april og det de beder om

dispensation fra tilgængelighedskrav for eksempel afstandskrav i entre og badeværelse så beder de om dispensation fra depotrum at man kan lave mindre depotrum

dispensation for cykelparkering

ministeren havde tænkt sig de her små billige boliger skulle bygge på altså noget med

hvor man kommer ned på en meget lav pris otte og tyve

svare på det og det er selvfølgelig hans ret så kommer jeg tilbage om nogle uger med det samme spørgsmål

om tre og tredive forskellige ansøgninger og hvis herre kaare dybvad tror at det medfører at jeg sætter mig ned i ministeriet og læser op på tre og tredive forskellige

mit hoved og kommer her med det i fald jeg skulle have den evne at kunne huske tre og tredive ansøgninger og svarer mundtligt på det her så må jeg bare oplyse at herre kaare dybvad tager fejl

kaare dybvad skal lyde hvorfor spurgte herre kaare dybvad ikke konkret til det han interesserede sig

forskellige sager og har ikke givet mig mulighed for at forberede et svar på lige netop dette ene spørgsmål som

hvis man har til hensigt at få et svar

har til hensigt at udnytte disse sekunder og minutter vi har sammen til at få et svar hvorfor spørger man så ikke om det konkrete man ønsker et

i hvordan en transportminister tilrettelægger sin arbejdsgang at jeg behøver at

gode råd til hvordan man skal tilrettelægge den jeg spørger bare om den grundlæggende

små billige boliger mener ministeren ikke at en fremgangsmåde til at få de her små billige boliger for eksempel er ved

ved at man dispenserer fra nogle af de krav som er til kælderrum som er til

stiller flere krav som skal opfyldes jeg vil bare nævne de grundlæggende krav der skal være tale om

et gennemgribende forbedret lejemål det vil sige at forbedringsudgiften skal være af en bestemt størrelse det vil sige at der skal være investeret to tusind to hundrede og tretten kroner per kvadratmeter

ejendommen som boligen er beliggende i skal opfylde en energiramme på mindst d ejendomme med energiramme e eller f skal således opgraderes til mindst energiramme

kan ejeren vælge at investere fire hundrede og nitten kroner per kvadratmeter i energiforbedringer i den del af ejendommen som udgøres af boliger de udførte forbedringer skal væsentligt forøge det lejedes værdi dette krav hænger sammen med investeringskravet og handler om forbedringernes samlede virkning det vil sige om lejligheden fremstår moderniseret der stilles således ikke krav om at udlejer skal rive nogle vægge ned eller opstille nye skillevægge hvis det er det som spørgeren mener med rumforandring men det kan godt være en del af projektet jeg kan ikke se hvorfor modernisering af en lejlighed altid skal indebære en rumopdeling eller en anden rumforandring

kommet lidt fliser på væggen når man kigger på

der er skiftet noget ud som egentlig virkede rigtig godt som ikke var forældet

og heller ikke var i stykker her kan man se at der er nogle der spekulerer i når der er nogle lejere der rejser at man kan gå i gang med at lave en smukkesering af lejligheden så man kan sætte huslejen

hvad mener ministeren om at der bliver fiflet og fusket med den lovgivning her

sagt her i besvarelsen til herre jan johansen de udførte forbedringer skal væsentlig forøge det lejedes værdi dette krav hænger sammen med investeringskravet og handler om forbedringernes samlede virkning det vil sige om lejligheden fremstår moderniseret jeg

der bliver fiflet med det og det gør der i

vil ministeren så være med til at gå ind og kigge på lovgivningen så

eventuelt med højere bøder eller andet

det kan bevises at det gør at der bliver meget færre billige boliger især i de store byer ministeren ved selv vi har rejst spørgsmål om og diskuteret

spørger jeg ministeren en gang til hvis vi kan bevise

beviserne at der bliver fusket

lovgivning her og at der slet ikke er dækning

huslejen så højt op fordi

de renoveringer ikke er tilstrækkelige vil ministeren så gå ind

noget ved lovgivningen så der kommer hårdere straffe hvis man ikke

er

er inde på fik lotte i to tusind og elleve sytten anmærkninger fra sundhedsstyrelsen og tre af dem vedrørte medicinhåndteringen

jeg var forstander på lotte også har haft nogle anmærkninger til medicinhåndteringen jeg er oprigtig ked af at de her sager har givet indtryk af at jeg ikke gik op i medicinhåndteringen

skal de også overholdes som forstander på lotte burde jeg naturligvis have haft større opmærksomhed på at der blev rettet op

kommune påpegede og det

ministeren roste det der foregik og og mente at det var rigtig fint

spørge ministeren om hvorfor hun ikke tegnede det fulde billede og hvorfor hun undlod

og jo også gentagne indskærpelser altså hvor embedslægen havde påpeget ting der ikke foregik som de skulle for så at komme tilbage

et senere tilsyn og konstatere at der ikke var rettet op på dem når det er interessant at høre ministeren hvorfor hun ikke fandt anledning til at sige det i det tv program hvor hun ellers roste medicinhåndteringen og var faglig

ligegyldigt hvad ministeren siger

ministeren taler selvfølgelig under ministeransvarlighedsloven her i folketingssalen det ved ministeren også men men det betyder altså også noget hvad ministeren vælger

tv program adgang med abdel

billede af at det var rigtig godt og

fulgte de anbefalinger der lå så så det er da forkert at sige at det ikke var noget der var oppe det var da lige præcis noget man snakkede om

i det program med ministeren og abdel hvor ministeren kun valgte

er rigtigt at det ikke var oppe i programmet ellers

de her forskellige citater hvor ministeren fortæller abdel og dermed alle de danskere der følger med at at der ikke var nogen problemer når der nu var problemer hvorfor hvorfor valgte

tværtimod stod ministeren og sagde at selvfølgelig

skulle alle følge regler og instrukser og tage embedslægetilsyn

hvorfor ministeren ikke i sidste uge kunne sige tingene lige så klart som hun gør

fagligt stolt af medicinhåndteringen

otte og firs var noget af det første jeg gik i gang med at få styr på medicinen sundhedsstyrelsen havde sytten anmærkninger efter sit tilsynsbesøg på lotte i to tusind og elleve og tre af dem vedrørte medicinhåndteringen jeg burde som forstander på lotte have haft et endnu skarpere fokus på

kom med det ærgrer mig selvfølgelig og det beklager

været problemer med arbejdsmiljøet reglerne i forhold til arbejdsmiljø for de ansatte og i dag kan vi så høre ministeren sige at hun beklager at der har været problemer med medicinhåndteringen

det er jo som vi har prøvet at rejse over for ministeren flere gange en alvorlig sag når der ikke er styr på medicinhåndteringen det er jo svækkede ældre mennesker der er på plejehjem i dag

det er godt at ministeren nu siger så klart at

var i orden at der ikke var styr på tingene og at der ikke blev rettet op på kritikpunkterne det

så kan vi måske komme videre men alligevel står jeg tilbage med nogle ubesvarede spørgsmål altså

er nu første marts foråret er lige gået i gang

det er heller ikke første gang at vi har drøftet det det er heller ikke første gang det har været fremme i offentligheden

de første skriverier i et dansk dagblad om

her problemer med medicinhåndteringen derfor

den her beklagelse egentlig drejer sig om hvorfor skulle der gå

meget klar beklagelse fra ministerens side men men hvorfor hvorfor var ministeren ikke fremme med at sige med det samme hun blev minister

med medicinhåndteringen og i forhold til arbejdsmiljøet det forventer jeg at alle andre har og derfor skal

at jeg ikke selv har haft styr på det hvorfor var ministeren ikke proaktiv her og startede med

årene i foredrag i interviews og i sin egen bog har gjort grin med de mennesker der stod for de her tilsyn mener ministeren ikke også at de mennesker fortjener en undskyldning fra ministeren

meget malende blevet beskrevet hvordan ministeren synes de var til grin som de gik rundt og ledte i krogene på

synes ministeren ikke at det eneste ordentlige ville være

at sige undskyld til de mennesker der er blevet brugt som

morsomt indslag og er blevet gjort

til grin i ministerens foredrag og interviews gennem

siger ministeren at hun er fagligt stolt af medicinhåndteringen på plejehjemmet lotte med det vi har hørt i dag og

er ministeren så stadig væk fagligt stolt af medicinhåndteringen

hedder det jo faktisk og ikke bare anmærkninger som ministeren bliver ved med at sige

den her beklagelse som jo ikke retter sig mod

rod i medicinhåndteringen men retter sig mod at man så ikke lige

tegne i forhold til at det altså var i en lang årrække hvor ministeren var leder og det her stod på jeg vil rigtig gerne kvittere for beklagelsen men det bliver også nødt til at være en beklagelse der er ærligt ment derfor mener jeg også ministeren bliver nødt til at undskylde over for de mennesker der arbejder i et tilsyn

ministeren har latterliggjort i sine interviews og måske i øvrigt også til de borgere jeg fik mails fra

helt ærlig en lidt for halvhjertet beklagelse der kommer her

i dr programmet adgang med abdel den ottende februar to tusind og sytten hvor ministeren udtaler altså der er mange der har fået en anmærkning og det er ikke noget hvis det var skærpede tilsyn

min udtalelse til adgang med abdel ikke er et udtryk for at de anmærkninger der blev givet ikke skulle tages alvorligt

de selvfølgelig vi burde i min tid på plejehjemmet have været hurtigere til at få fulgt op på både kommunens og sundhedsstyrelsens kritikpunkter

og som i nogle tilfælde kan komme

det er jo sådan at ministeren i perioden fra to tusind og tre til to tusind og elleve var på lotte

hun i dag er ked af og ærgerlig over at man ikke fik rettet op på dem kan ministeren så forstå hvis der er nogle af os der undrer sig over at man i en periode på otte år

rettet ind og få ændret

de steder hvor der er kritikpunkter

er fagligt stolt af den tid hun har været der kan ministeren forstå hvis vi er nogle der kan være en lille smule forvirrede over at man på den ene side kan være fagligt stolt over sit

som forstander på på lotte og samtidig i en periode på otte år sådan set ikke er i stand til at få rettet op på de her ting således at der

tre skærpede tilsyn i årene efter

der bare er opstået efter to tusind og elleve det er noget der er løbet igennem årene kan ministeren forstå hvis vi er en lille smule forvirrede over at man både kan være fagligt stolt

ritzau i forhold til arbejdsmiljø

medicinhåndtering kan ministeren så i dag stadig væk sige at hun var fagligt stolt over det arbejde hun udførte

at det er en meget nonchalant tilgang ministeren har til nu blev ministeren faktisk

bedt om at forholde sig til noget hun selv har sagt nemlig at det her med anmærkninger ikke er så vigtigt men hvis det ender med skærpet tilsyn

noget andet og det gjorde jo på plejehjemmet lotte og det gjorde det jo fordi der var en meget lang årrække under ministerens ledelse hvor det her ikke blev taget alvorligt

synes det var når tilsynene kom på besøg og derfor må jeg bare sige her beklagelse

og kunne bruge en lidt mere uddybet beklagelse fra ministeren jeg synes feks at en undskyldning til de mennesker der har lavet tilsynsbesøg på lotte gennem årene og dels har oplevet at der ikke blev rettet op det var jo værst for de ældre at der ikke blev rettet op på de ting der var anmærkninger

humoristiske indslag i ministerens mange foredrag så vil ministeren ikke lige uddybe her hvad den beklagelse hun kommer med i dag dækker over

at have en følelse af at det i bund og grund handler om at ministeren er lidt træt

om at fortælle hvad den her beklagelse så dækker over altså den

beklagende over for at der ikke var styr på tingene i udgangspunktet

tilsynsbesøget var det styrelsens generelle indtryk at personalet havde arbejdet for at imødekomme de krav der blev stillet i to tusind og elleve men når sundhedsstyrelsen kommer med en henstilling om at der skal rettes op på nogle ting

selvfølgelig ske jeg er oprigtigt ked af de her sager ikke bare sundhedsstyrelsens anmærkninger

at vi ikke altid fik fulgt hurtigt nok op på sagerne og det beklager

kan agere på samme måde som ministeren gjorde da hun var leder på på plejehjemmet lotte i forhold til at være

har ministeren tænkt sig at iværksætte initiativer

på bedding der skal sørge for at man i højere grad kan sætte ind tidligere over for

det fremgår af en artikel at

nuværende forstander charlotte andreassen kan fortælle at

lotte på et tidspunkt var lukningstruet på grund af alle de her fejl det er jo trist at det skal komme dertil der er ældres sikkerhed at tænke på er derfor der er de her regler så jeg vil egentlig bare følge op på min kollegas spørgsmål og sige har ministeren gjort sig nogle tanker er der nogle forslag på vej der kan sørge for at det ikke kan stå på over så lang en årrække som det gjorde på

en leder som leder som ser stort på anmærkninger og indskærpelser og andre kritikpunkter fra forskellige

nemlig

og samme forhold bliver noteret efter uanmeldte

seks og det blev også drøftet

og nu sidder ministeren i ministerstolen og har initiativretten til

at rette op på ting der eventuelt ikke fungerer ude i ældreplejen så jeg spørger igen har

tage nogle initiativer til at man kan undgå at der

medicinhåndteringen vi snakker her om at det er borgere vi har ansvaret for og at vi har ansvaret for at de får den rigtige medicin på de rigtige tidspunkter så har ministeren noget i skuffen i forhold til at tage